erhvervs og vækstministeren lovforslag nummer

jens henrik thulesen dahl

tre og halvtreds henning hyllested

alex ahrendtsen og morten marinus forespørgsel nummer

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig sikkerhedspolitisk redegørelse

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

redegørelsen vil komme til forhandling torsdag den otteogtyvende januar totusinde

steget med tretten procent siden to tusind og et mens de gennemsnitlige udbetalinger er steget med otte og tyve

der har samtidig været rejst en række spørgsmål om boligydelsespakken og vi blev derfor enige

med aftalepartierne bag finansloven

på alle spørgsmålene og kigge på emnet en gang til boligydelsespakken ville have styrket de offentlige finanser med halvfems million kroner i to tusind og seksten stigende til fire hundrede og firs million kroner i to tusind og tyve konkret er det aftalt med parterne at der indbudgetteres en negativ budgetregulering med et ændringsforslag til finansloven seksten der svarer til provenuet for boligydelsespakken det betyder også at der ikke er disponeret penge der ikke er ikke er fundet

finansiering til på nuværende tidspunkt vi er ligeledes enige med aftalepartierne om

det manglende provenu inden for boligydelsesområdet og det gør vi her til foråret på baggrund af et oplæg fra regeringen aftalen om præcisering af finanslovsaftalen for to tusind og seksten er en aftale mellem regeringen og finanslovsparterne og den står vi selvfølgelig ved og jeg vil derfor gerne understrege

at det provenu der skal findes i forbindelse

med den aftale som man må forstå der skal indgås i dette forår hvornår det så end måtte blive er præcis de beløb som finansministeren også ridser op altså halvfems million

i to tusind og seksten fire hundrede og firs million kroner i overslagsårene og så

det er i og for sig ganske enkelt man kan jo svare ja

vi er blevet enige med hinanden om at finde eller man kan sige nej det er ikke det vi er blevet enige om

et andet provenu der skal findes det kunne egentlig være meget

få det afklaret ikke mindst set i lyset

af den debat der har været i kongeriget om det spørgsmål

vores bevidsthed i danmark alt fra optælling af flagstænger til hvorvidt herre anders samuelsen vil presse regeringen til at udskrive valg

er jo et spørgsmål om boligydelsespakken som jeg tror at mange pensionister er optaget af og derfor er mit spørgsmål skal man finde det provenu som finansministeren indikerer

med et ændringsforslag til finansloven seksten der svarer til provenuet fra boligydelsespakken vi er dermed enige med aftalepartierne bag finansloven for to tusind og seksten om at vi finder det manglende provenu og at vi søger

finde provenuet inden for boligydelsesområdet

desuden oplyse at det varige provenu af boligydelsespakken

ordning og den kender vi selvfølgelig ikke på

finansloven man har jo allerede i finanspolitikken taget højde for en varig effekt og varig besparelse på en

en kort stund hvad det er man har aftalt

negativ budgetregulering i to tusind og seksten

at foretage besparelser på netop boligydelserne

i december kort tid før vi tredjebehandlede finansloven og når der er forskellige udlægninger fra henholdsvis liberal alliances leder og

er det meget naturligt at og nu ved jeg godt at vi får det samme svar en gang til men alligevel er aftalen at man skal finde det samme provenu som var udgangspunktet

jeg har haft en række løbende drøftelser nogle af dem har været uformelle i

med andre møder men hvis jeg skal tage og

den første drøftelse med min svenske kollega om grænsekontrol og

de baltiske og nordiske ministre

her i københavn jeg havde det på

morgenmad og drøftede de initiativer som sverige på daværende tidspunkt

planlægge og gennemføre den grænsekontrol vi nu

jeg har så efterfølgende haft en række forskellige kontakter også via ambassader til regeringskontorer for at få spurgt ind til den mere

som vi andre har kunnet se i medierne den vi har kunnet følge med i og så videre hvad er ministerens vurdering af det billede som

tegnet over for os offentligheden af den kontakt der har været og den dialog der har været med svenskerne har den

efter ministerens opfattelse været på en rigtig relevant god

et niveau hvor der forhåbentlig kan findes

tror faktisk der er nogle af mine kollegaer

ikke blevet enige og det skyldes at de har truffet en beslutning vi ikke har kunnet hindre dem i at

at ministeren er

med deltagelse fra en lang række andre ministerier

haft en meget aktiv dialog med sverige om

få dem til at genoverveje den beslutning eller i hvert fald til at forstå rækkevidden af den beslutning de var undervejs til at træffe vi har haft en meget god dialog men selv de bedste dialoger kan nogle gange falde ud

mellem landene derfor har jeg allerede den tredivete juni

nævnt regeringens syn på grænsekontrol jeg har den attende november haft en dialog med den tyske europaminister michael roth her i københavn hvor vi blandt andet drøftede migrations og flygtningeudfordringen som et hovedtema i vores drøftelser

havde jeg en bilateral samtale med den tyske udenrigsminister hvor jeg orienterede ham

danske regering havde set i lyset af den svenske regerings planer om at indføre grænsekontrol og på dagen den fjerde

januar hvor danmark

alle de bilaterale samtaler vi har haft undervejs ville være for lang en oplæsning

mange forskellige emner men alle har haft et eller andet emne og drøftelse om hvad

omkring migrations og flygtningeudfordringen som vi står midt

at tyskerne var velorienteret om hvad det var vi ville

har der været en god og åben dialog både med sverige

jeg synes det er helt naturligt at når nu udenrigsministre snakker sammen

strømmen i det hele taget altså få en løsning omkring syrien det har betydet at det har været det som en del af vores dialog også

af flygtningestrømmene og migrationsstrømmene op igennem europa og jeg skal ikke

til dommer over hvilke overvejelser det her får tyskerne til at

at jeg især har talt for at dr af egen drift skulle tage fat i nogle af de indvendinger der er fra forskellig side imod drs måde at køre tingene på i øjeblikket der er jo for det første forholdet til dagspressen hvor dr er meget meget stor og hvor jeg har samlet partnerne omkring det samme bord og hvor jeg har håb om at man kan finde ud af et eller andet som kan forlige parterne eller i hvert fald øge deres gensidige forståelse men det er ikke så let som det lyder for det er svært at bebrejde dr at de har netnyheder men det som dagspressen mener er

i stedet for at lege avis men det afviser dr og det er der så en fortløbende dialog om der er også forholdet til kommercielle aktører som cirkusfolk og filmproducenter og så videre på det punkt har jeg også haft et dialogmøde og så som eksempel på at at disse dialogmøder ikke

vil jeg da lige nævne at dr jo altså nu har nedlagt dr booking som var et irritationsmoment man har udlagt mere

producere alting man kan lægge det ud til andre producenter man har nedsat priserne

ganske kraftigt og har i øvrigt en række forslag til samarbejdsprojekter med de private aktører og så vil jeg lige til sidst

i lørdags var et meget langt interview med

formand michael christiansen som åbent erklærede at han godt forstod kritikken når det gælder det såkaldte københavneri i dr og han var meget opmærksom på at det skulle man gøre noget ved

direkte for at sikre det

nævnt i spørgsmålet men er det ikke korrekt at dr jo

udløber sagtens selv kan komme med for eksempel en ny kanalstrategi som betyder færre tv kanaler dr har jo selv været ude at sige at de

af børne og ungdomskanalerne

lidt mere ansvar og tidsfornemmelse i forhold til hvordan fremtiden tegner for flow tv kunne ministeren ikke også godt forestille sig eller tænke sig at dr lang tid inden vi skal til at forhandle et nyt medieforlig kommer med en ny kanalstrategi der omhandler langt færre tv flowkanaler fra danmarks radios side og i givet fald har ministeren

op og det bliver lige præcis omkring næste valgkamp at man så skal indgå en ny medieaftale så kommer dr til at indgå i næste valgkamp og det tror jeg i og for sig hverken spørgeren eller jeg har så meget imod men det synes jeg at dr skulle holde sig for god til så derfor bør de af sig selv tage alle disse ting alvorligt derfor var det dejligt at høre drs formand være ret så åben

til gengæld synes synes jeg altså der er noget godt ved

radio og at man har radiosymfoniorkesteret og pigekoret og så videre så det at vi har en stor national radiostation som er så alsidig er der også noget godt ved og det synes jeg ikke vi behøver

at efterlyser jeg stadig et nyt ord for public service nordmændene siger allmennkringkasting det kan vi ikke bruge men spørgeren er velkommen til

og det samme har sverige den fjerde januar i december

skulle kontrollere visum for rejsende med færger fra

kontrol formålet med alle de tiltag er selvfølgelig at afskære

mange er presset og hvor landene selvfølgelig ønsker færre asylansøgere

et geografisk brohoved kan man sige fra europa til

er det sådan at når de andre nordiske lande forsøger at sætte en prop i

kan det på baggrund deraf give nogle konsekvenser for os i danmark det

stoppes på deres rejse nordpå

de reelt ikke ønsker at opholde sig i danmark

kunne opretholde ro og orden det kan vi selvfølgelig ikke tillade og derfor

var det sådan at vi den fjerde januar indførte midlertidig

den grænsekontrol som vi indførte den fjerde

forbindelse sagde vores politik om ikke at opfordre folk på gennemrejse til at søge asyl i danmark er uændret

også en politik socialdemokraterne bakkede op om efter situationen i september men forudsætningen for den politik var jo at øresund var åben nu er øresund så halvlukket og vi risikerer at stå i den situation at nogle kommer forbi den danske stikprøvekontrol ved den dansk tyske grænse men ikke kommer forbi transportøransvaret ved den dansk svenske grænse og dermed risikerer hovedstadsområdet at blive endestation for

uden noget lovligt ophold og at politiet

hverken skal søge asyl eller udvises af landet men at de

set kan opholde sig indtil den næste gummibåd afgår over øresund og det duer jo ikke så det jeg vil spørge om er om ikke regeringen er indstillet på at ændre den politik der blev fastlagt i september da den blev fastlagt

ikke bliver tjekket men jeg vil sige at der ikke er noget der tyder på

for øjeblikket men jeg kan også garantere at vi selvfølgelig holder meget meget nøje øje med det og at vi

grænsekontrol alt efter den situation som vi står i derfor kan jeg jo heller ikke

vil jeg mene at den grænsekontrol som vi nu

fuldt proportional med den situation

østerlund la cour som er fra

som siger vi kontakter ikke enkeltpersoner der bliver afvist fordi vi har valgt en mere overordnet strategi der handler om at sikre at der er ro på alle trafikale knudepunkter det er jo en strategi der ligger fuldstændig i forlængelse af det som regeringen med socialdemokratiets opbakning sagde i september integrationsministeren selv er citeret for at have sagt vi ønsker ikke at lægge kvinder og børn i håndjern for at tvinge dem til at få taget fingeraftryk det var i

det netop er der sker ved den dansk tyske grænse for også at kunne forholde sig til hvad det er der sker i øresundsregionen

når vi nu har indført en midlertidig grænsekontrol via stikprøver

det jo fordi vi ønsker

ophobning af flygtninge og migranter i for

hovedstadsområdet

der tyder på at det virker om det er grænsekontrollen alene eller om det er

rundtomkring i europæiske lande og at man måske sidder og afventer

i tyskland eller andre steder er meget svært at sige men jeg kan sige

til dansk politi om at dem der bliver afvist i helsingør eller i københavns lufthavn enten får at vide at de skal søge asyl eller bliver udvist af landet

de får lov til at tage metroen ind til københavn og dingle rundt herinde uden

konkrete borger som dommen gælder

kolding kommunes arbejdsmarkedsudvalg har taget stilling til

vedrører spørgsmålet om hvilke forpligtelser kommunen har som følge af dommen til at genoptage andre lignende sager og her har kommunens arbejdsmarkedsudvalg ud fra de oplysninger jeg er i besiddelse af indstillet at man genoptage alle sager som kommunen har kendskab til på nuværende tidspunkt og afvise de krav som er forældede efter forældelseslovens almindelige frist på tre år jeg har så noteret mig at borgmester jørn pedersen i går den tolvte januar i pressen har udtalt at han vil have undersøgt lovligheden af arbejdsmarkedsudvalgets indstilling yderligere inden han sammen med økonomiudvalget træffer en beslutning derfor

hermed kunne konkludere at kommunens behandling af sagen

er det ikke for ministeren åbenlyst forkert eller i hvert fald barokt at kolding kommune puljer en række sager om sygedagpenge som er blevet frataget borgerne forkert og forholder sig samlet til at de sager skulle være forældede er det ikke åbenlyst at man naturligvis skal foretage en konkret vurdering i hver enkelt sag

til at sige det med

bør jo i hvert fald som lægmandsbetragtning åbenlyst ikke træde i kraft her fordi

de borgere det drejer sig om jo først kan vide at de har et krav med højesterets dom i september sidste år indtil da er

de jo blevet rådgivet af ankestyrelsen og kommunen i forhold til at sagen var den at de skulle have deres sygedagpenge så hvordan kan man tale om

forældelsesfrist på tre år når borgerne først i september femten er blevet klar over at de

behandlet alle sager individuelt i forhold

gå ind i den konkrete sag og tage stilling til om kolding kommunes beslutning om ikke at tilbagebetale sygedagpenge i tilfælde hvor sagerne efter kommunens opfattelse

er lovlig fordi kolding kommunes beslutning kan være omfattet af det kommunale tilsyns kompetence

kommunale tilsyn varetages af statsforvaltningen i første instans og så af ministeriet som øverste instans det kommunale tilsyn omfatter spørgsmål om lovligheden af kommunale beslutninger og hverken statsforvaltningen eller ministeriet som øverste tilsynsmyndighed kan sige noget om kommunale beslutningers rimelighed eller hensigtsmæssighed så hvis jeg i dag står her og udtaler mig om lovligheden af kolding kommunes dispositioner

vil jeg faktisk fratage de involverede i en potentiel tilsynssag muligheden

kunne få sagen behandlet både af statsforvaltningen og i ministeriet og der vil jeg kunne blive erklæret

vil det være en vurdering som statsforvaltningen i første omgang skal foretage der er det så jeg har noteret mig at borgmesteren

eventuelt vil kontakte statsforvaltningen og høre dens vurdering af sagen men generelt må jeg altså sige at der normalt ikke er mulighed for at kommuner kan handle sådan per kulance i økonomiske spørgsmål

ligger det ikke nødvendigvis lige for

i den her forbindelse under alle omstændigheder at det er for tidligt at sige noget om

ændre lovgivningen jeg mener sagerne er jo ikke endeligt afgjort endnu

justitsministerens ansvar og sygedagpengelovgivningen

diskussionen om forældelsesloven og og sygedagpengeloven

at jeg forholder mig sådan til sagen at jeg synes at det bør være de relevante myndigheder som tager stilling til om der er grundlag for at rejse tiltale i denne konkrete sag og den vurdering skal selvfølgelig foretages sagligt og korrekt men også med størst mulig fremdrift det fremgår af min besvarelse af ottende oktober i fjor af spørgsmål nummer halvfjerds som jeg blev stillet af folketingets transportudvalg at sagen nu beror på en anklagerfaglig overvejelse om hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale i sagen

jeg oplyste i den forbindelse at anklagemyndigheden forventede at der ville være taget stilling

til den pågældende sag inden udgangen af to tusind og femten anklagemyndigheden har nu oplyst at der endnu ikke er taget stilling

som således fortsat beror på anklagerfaglige

der må foregå en vis dialog imellem anklagemyndigheden og justitsministeren om sagen

afgørelse i en sag vedrørende uber som det ligeledes fremgår af besvarelsen

kommissionen i anledning af at flere medlemslande har nedlagt forbud mod uber det der nu er overvejelsen i anklagemyndigheden er om man på nuværende tidspunkt vil kunne rejse tiltale mod selskabet her i landet eller om der er behov for at afvente en nærmere afklaring af de eu retlige spørgsmål

se en lille smule underligt ud at overholdelsen af dansk taxalovgivning er et spørgsmål

i forbindelse med sager hvor der opstår tvivl om eu retten og jeg har ikke grund til at tro andet end at det beror på en grundig vurdering når man i denne sag står i en situation hvor der indgår overvejelser om man skal afvente de eu retlige spørgsmål som bliver rejst i forhold til ubers forretningsmodel og derfor er jeg altså nødt til at overlade det skøn

spørgeren på muligheden for at prøveløsladelse for rocker og bandemedlemmer kan begrænses yderligere det fremgår altså som nævnt også af regeringsgrundlaget lad mig understrege at der efter de gældende regler er mulighed for at afskære prøveløsladelse for enhver indsat indsat hvis det konkret findes tilrådeligt

for eksempel være tilfældet hvis der er en væsentlig risiko for at den dømte vil begå ny og grovere kriminalitet der er også mulighed for at afskære prøveløsladelse når der verserer en voldelig konflikt mellem rocker bande grupperinger

rocker bande pakke og her vil en begrænsning af mulighederne for prøveløsladelse for rocker og bandemedlemmer indgå

fratagelse af prøveløsladelse til rocker bande medlemmer er et af flere gode elementer

om venstre i regering mener det samme som venstre i opposition i forhold til det her

jeg bare en sidste gang for jeg anerkender jo helt

der ligger i et samlet beslutningsforslag

forvente at se det som elementer når regeringen fremsætter

eller er det noget man tager løbende i en proces

sit

er der ikke noget der tyder på at der er behov for flere betjente ved grænsen men vi har beredskabet til at sætte endnu flere betjente ind hvis det skulle blive nødvendigt som statsministeren dog også sagde på pressemødet den fjerde januar to tusind og seksten

det klart at de betjente vi flytter til bevogtning af grænsen ikke samtidig kan opklare forbrydelser og skabe tryghed i resten af landet

en styrket grænsekontrol ikke kan udføres normale politiopgaver i landets politikredse

spørgeren antyder regeringen har valgt en afmålt og balanceret model som ikke belaster politiet og den almindelige borger mere end højst nødvendigt vi har i regeringen fra start fulgt udviklingen i flygtninge og migrantsituationen nøje og hele tiden taget de skridt som vi mener er bedst for danmark dertil må jeg føje at man altså ikke bare kan trylle politifolk frem heller ikke efter den tidligere regerings nedskæringer på politistyrken

risikere at blive forlænget endnu en gang dermed risikerer vi jo at de få ressourcer det ville kræve at vedligeholde en stikprøvekontrol i ti dage kan blive til

derfor interesserer det mig om justitsministeren justitsministeren kunne være interesseret i at indkalde den forligskreds der står bag politiaftalen for at sikre at der enten foregår en politisk prioritering af de eksisterende politiopgaver eller at der skabes et flertal i folketinget for

af

hvor det som skulle være en midlertidig stikprøvekontrol i hvert fald i to tusind og seksten

mere bliver reglen end undtagelsen dermed er der

diskutere hvilke forbrydelser som ikke

hvor vi altså skal stampe politifolk op af jorden

den proces er i gang men det er bare ikke sådan at det sker i løbet af kort tid men jeg vil godt takke for tilsagnet om at man gerne

der var forudsat ved beslutningen om at indføre grænsekontrol den midlertidige grænsekontrol ved den dansk tyske grænse udføres af to hundrede betjente i døgnet som skiftes til at løse opgaven de er altså ikke alle sammen på vagt på samme tid men spreder sig over døgnets fire og tyve timer sådan har det været siden regeringen besluttede midlertidigt at indføre grænsekontrol den fjerde januar og jeg er glad for at spørgeren giver mig lejlighed til

derfor at justitsministeren kan komme til at give så så klart et citat citat hvor det jo ikke er noget med at man måske kunne kunne misforstås altså der

er det to hundrede hele tiden og ministeren svarer det betyder at der konstant er to hundrede det siger ministeren til jyllands posten det var en

at ministeren giver en information som ikke er korrekt og den bliver så rettet og det erkender ministeren det synes jeg

foregår helt præcist giver som sagt den nagende fornemmelse så bare være sikker på

fejl eller om det faktisk var hans opfattelse på det tidspunkt da han gav interviewet at det ville være to hundrede betjente

yderligere ressourcepres på politiet der er tale om en afmålt og balanceret grænsekontrol som blandt andet sikrer at myndighederne fortsat kan opretholde ro og orden og grænsekontrollen bliver løbende afstemt med hvad der er nødvendigt vi har også beredskabet til

flere betjente ind men det er klart at de betjente vi flytter

til bevogtning af grænsen ikke samtidig kan opklare forbrydelser og skabe tryghed i resten af landet indtil nu har det ikke været vurderingen at der er behov for at intensivere grænsekontrollen yderligere men skulle dette billede ændre sig og skulle der for eksempel på et tidspunkt opstå behov for at tage de modtagecentre som regeringen har etableret i brug vil det være forbundet med betydelige ressourcer betydelige ressourcer for politiet og det vil dermed kunne påvirke politiets sædvanlige opgavevaretagelse der planlægges således for en situation hvor forsvaret vil kunne hjælpe politiet med transportopgaver og bevogtning af modtagecentre derfor har regeringen besluttet at påbegynde uddannelse af personel fra forsvaret med henblik på at de vil kunne indsættes som bistand

vil gerne understrege at der i givet fald vil være tale om at personel fra forsvaret vil yde assistance til politiet

således ikke være tale om at politimæssige opgaver vil blive overladt til ansatte i forsvaret

bevogtningsopgaver på modtagecentrene

og transportopgaver foreløbig er det dog som nævnt ikke regeringens vurdering at der er behov for at intensivere grænsekontrollen yderligere og dermed trække

men her er der jo så et spørgsmål mere som går på på den fornemmelse

sat i værk og at man ikke havde en samlet beredskabsplan og en enighed om hvad den skulle gå ud på

var ifølge justitsministeren en fejl og det kan måske virke urimeligt

når man også tager interviews givet med stor overbevisning for eksempel til ritzaus bureau så siger integrationsministeren

korrekse danmarks radios flittige korrespondent i bruxelles ole ryborg der jo fortæller omverdenen at man altså har fire hundrede

hvad det er for myndigheder der leverer mandskab til at løse de her opgaver

i regeringen som som jo må være et kollegium når den fremstår over

komme som nogen overraskelse for regeringen at man kunne komme til at skulle tage det her skridt

der altså ville ske det at svenskerne

integrationsminister der laver den her fejl og en justitsminister der laver den anden det giver en uklar kommunikation både til borgerne og til myndighederne om hvad det rent faktisk er

er det så ikke en som man vil oplyse folketinget om så alle kan få indblik i hvad

mig at kalde hår i suppen det er en oppositions fornemste opgave at opponere

også nødt til at sige at jeg synes at den måde det her hidtil er blevet håndteret på blandt andet af politiet og andre offentlige myndigheder vidner om den

kig ikke så meget på tv to news se hvordan det rent faktisk går og sagen er den at der er ro og orden i riget der er ikke ophobninger og der har været hånd i

med med den umiddelbare situation

en samlet beredskabsplan i god tid at man ikke med præcision kan sige når man iværksætter grænsekontrollen er der foregår hverken om det er soldater hvor mange politifolk det er

om det behov for samarbejde man har med dem så ja myndighederne har tacklet det professionelt og løser hvad de skal uden for vinduerne vi kunne ønske

regeringen ville optræde lige så professionelt

man vil oplyse oppositionen om de beredskabsplaner man måtte have haft dengang og hvad man påtænker

jeg skal være den første til at vedkende mig at ingen er fejlfri

afsløres i hvordan det rent faktisk

er regionsrådsmedlem og hvor jeg også kan forstå

drøftet når det så

jeg da meget gerne slå fast at det er og bliver en lægefaglig vurdering hvilken behandling patienten skal tilbydes det er også derfor den ansvarlige læge der afgør

indgå i behandlingen af en konkret

patient hver gang en patient tilbydes behandling

sammen med patienten ud fra en helhedsvurdering af patientens behov ønsker og omstændigheder træffes beslutning om hvad det er der er den rette behandling for den enkelte

den ansvarlige regionsrådsformand har også over for mit ministerium tilkendegivet at det selvfølgelig også er tilfældet i region sjælland samtidig vil jeg også gerne slå fast at det er en central målsætning for regeringen at kvaliteten af ens behandling ikke skal afhænge af hvor i landet man bor og dermed hvor man træder ind over dørtærsklen hvad

den praktiserende læge eller det er på sygehuset

vi har for mange desværre eksempler på at man ét sted finder frem til gode løsninger som så ikke altid deles med resten af landet til gavn for patienterne og det er også derfor at vi stædigt skal arbejde for og insistere på at selv i et lille land som danmark må postnummeret ikke være afgørende for ens muligheder for

det er jo også baggrunden for at vi fra regeringens side prioriterer hele sundheds og ældreområdet så højt hvilket senest finanslovsaftalen

men til min store forundring kunne p4 sjælland afsløre at der stadig væk skete afslag

til trods for at beregninger fra diabetesforeningen viser at behandlingen med glukosesensorer samlet set er den billigste behandling men fordi sensorbehandlingen flytter udgifter fra kommunen til regionen vælges en anden behandling hvad er ministerens holdning til at kassetænkning og sundhedsvæsenets organisering

i dialog med holbæk sygehus om den aktuelle sag som jo er baggrunden for det spørgsmål der er stillet og vi er i ministeriet blevet oplyst

økonomiske hensyn ikke har været begrundelsen i den aktuelle sag og at det derfor fortsat og uændret alene er den faglige vurdering

også se på hvordan vi kan sikre en langt mere ensartet behandling for borgere med

diabetes det er et af de områder hvor der findes for mange eksempler på at vi ikke er gode nok til at lære af hinanden og også eksempler på at patienter bliver tilbudt forskellige former for opfølgning afhængigt af hvor de bor men når det gælder den konkrete sag igen som jeg kan forstå spørgeren har som baggrund for det her spørgsmål

ekstra til en mere værdig ældrepleje det er helt centralt at kommunerne igennem arbejdet med værdighedspolitikkerne kommer til

hvad der prioriteres og hvordan der arbejdes med en værdig ældrepleje i den enkelte kommune

den enkelte kommunalbestyrelse der skal stå på mål over for borgerne i forhold til deres indsatser og prioriteringer på ældreområdet det er også derfor at det er den enkelte kommunalbestyrelse der skal stå på mål over for borgerne i forhold til hvordan man lokalt får mest ud af de ekstra midler hvor er behovet størst værdighedsmilliarden har som forudsætning at midlerne i to tusind og seksten skal lægges oven i det serviceniveau som kommunerne

det vil også sige at kommunerne kan anvende midlerne til en bred vifte af aktiviteter på ældreområdet som ligger ud over kommunernes allerede vedtagne budgetter for to tusind og seksten i øvrigt budgetter der blev fastlagt inden finanslovsaftalen blev indgået og på den måde sikrer vi altså at midlerne går til

at man først skærer ned på nogle helt basale områder

hvori er værdigheden i det altså

i forhold til de ældre og så giver man nogle penge som må bruges ikke til at hæve normeringen men til noget helt andet hvori ligger værdigheden i at man ikke må bruge værdighedsmilliarden på de områder

og sige hvordan rudersdal kommune har tænkt sig at bruge de ekstra penge på ældreområdet hvorfor fordi kommunen først

at gå i gang med at lave en værdighedspolitik for rudersdal kommune herefter skal man jo så finde ud af hvordan man vil bruge de ekstra midler til at kunne understøtte

kan man jo i rudersdal kommune mene at det skal gå til flere varme hænder man kan mene at det skal gå til at styrke at der skal være flere aktiviteter på plejecentrene og sådan kunne man nævne en bred vifte af initiativer som kommunerne kan vælge

pengene på men det er og bliver jo en beslutning for den enkelte kommunalbestyrelse

hverken en beslutning for det socialdemokratiske folketingsmedlem

stiftstidende netop udtalt og jeg citerer vi har lige skåret på dagligdagen og nu skal vi give de ældre flødeskum jeg er ked af at det er sådan

slet ikke glade for værdighedsmilliarden der er flere eksempler

blandt andet her i rudersdal hvor man siger vi står som kommunalbestyrelse og skærer på nogle basale ting og så får vi nogle penge til nogle projekter det her er et eksempel og jeg vil godt have at

finansordfører rené christensen nævnte i finanslovsdebatten at den her værdighedsmilliard

kindrødt på hvordan forholder ministeren sig til at

står og som flere artikler vidner at det her handler om ekstra projekter det

om dagligdagen det er ekstra projekter som man kan søge

den her værdighedsmilliard til

aftalt i finansloven omkring værdighedsmilliarden

jo fremgår højt og tydeligt er at midlerne for to tusind og seksten skal lægges oven i det serviceniveau som kommunerne allerede

og som kommer ovenpå jo er ekstra penge og det er det man kan bruge

så vil bruge dem til flere varme hænder eller noget helt andet er en beslutning

regeringens skatte og byrdestop

det sker skal det provenu det giver bruges til at sænke andre skatter og afgifter skatte og byrdestoppet står derfor heller ikke i vejen for lavere elafgifter

der fremmer elektrificeringen introduktionen af store varmepumper eller brugen af overskudsvarme

skal der jo som bekendt findes en løsning på spørgsmålet om den fremtidige finansiering af pso afgifterne fordi

kommissionen har sagt at der er problemer med det spørgsmål det er også nævnt i regeringsgrundlaget og løsningen på det problem

kan meget vel føre til at den samlede afgift på el falder det vil så i givet fald øge borgernes og interesse

blandt andet varmepumper og overskudsvarme så det der er

energiafgifterne ned men i stedet for pege på finansiering som der er en bred politisk opbakning til eller

får brugt den overskudsvarme der er i mange virksomheder men når jeg spørger ind til det er

er en lille smule i tvivl om det jeg kan godt høre at hvis eu tvinger os til at lave om på psoen åbner der sig et vindue

at man kan lave en provenuneutral omlægning altså må man godt bytte rundt på tingene ligesom man ifølge regeringsgrundlaget må

så at sige går i nul eller skal finansministeren have et råderum for at man kan ændre på energiafgifterne altså

en forsikring for at vi producerer en masse vedvarende energi men samtidig også en hindring for at det kan betale sig

kommissionen og det gør at det er helt

ændring af systemet men udgangspunktet

på at sænke energiafgifterne eller venter man og og så vil jeg gerne høre om skatteministeren ved hvordan den der pso diskussion med eu ligesom forløber altså har man et bud på hvordan den

laver investeringerne derude så at sige bare vente på at eu og klimaministeren har forhandlet færdigt inden vi kan komme i gang med at diskutere

jeg siger ikke at vi ikke ændrer afgifterne på nogle områder men blot at vi ikke kommer til at ændre alle områder på én gang så hvordan skal

med hvad det er for nogle bånd regeringen har lagt på sig selv og

for en sikkerhed virksomhederne har hvis man godt kan lave nogle af afgifterne om men bare ikke dem alle sammen på en gang med al respekt

er udfordringen er jo at finde finansiering til at gøre

den diskussion jeg gerne vil have her med herre jens joel er hvordan vi skaffer finansiering til

skadelige og høje energiafgifter ud over det

kommissionen har sagt at den er problematisk man kan så lave den om og lave en omlægning inden for det system

understrege at aftalepartierne har lagt vægt på at udsatte borgere skal have en målrettet indsats svarende til deres arbejdsevne og den enkeltes behov i den forbindelse vil vi følge kommunernes indsats

har en psykisk sygdom og i høringssvaret fra bedre psykiatri kritiserer man faktisk i forvejen det at man parkerer psykisk syge på kontanthjælp

målrettede indsats gør dem ikke ligefrem mere raske tværtimod gør den mere syge

også familierne de pårørende der bliver berørt af det her så det er fint at man gerne vil have folk i arbejde eller i uddannelse

det er svært når man har en depression eller en

ifølge bedre psykiatri er

med en psykisk sygdom som er jobklare

men det der jo foregår i disse år er en meget omfattende omstilling af den måde man søger at hjælpe

realiteten har jo vist at

de har fået lov til at opholde sig alt for lang tid på kontanthjælp med den konsekvens at vi har set at kontanthjælpen er blevet et passivt system hvor der ikke rigtig er sket det fornødne derfor vil det være sådan at vi vil have skarpt fokus på at følge at kommunerne sikrer at der er en afbalanceret indsats i forhold til ressourceforløb eller i rehabiliteringsteam med henblik på at give

at skabe et økonomisk incitament til også at bruge

er arbejdsløshed der er et reelt problem

ofte rammer det så også hele familien det ikke bare den enkelte men

viser forskningen faktisk at hvis den ene forælder er ramt af en psykisk sygdom

er der en større risiko for at barnet når det bliver ældre

bliver endnu flere der

i en psykisk sårbar sårbar situation

på tror hvis man nu kan få folk hurtigt i arbejde så skal det

et så godt fundament for deres liv som muligt jeg er opmærksom på kan vi sige at vi i behandlingen

er i en situation hvor der kan være usikkerhed hos den enkelte om hvad der er pres og hvad der er hjælp vi er også opmærksomme på at kommunerne har en forskellig evne eller kapacitet til at håndtere denne grænse målet med det hele er at hjælpe mennesker til et aktivt liv det er ikke at gøre nogle mere syge eller give dem et dårligere fundament

på pulsen i forhold til de her mennesker siger det meget klart og tydeligt at det her loft

at øge beskæftigelsen blandt den her gruppe

i så fald gøre for at undgå den her negative spiral ved at presse dem ind i et arbejde som egentlig ikke gør dem mere arbejdsparate men tværtimod stresser dem endnu mere

har ministeren nogle helt konkrete tiltag til

den sikrer dem en højere løn end de mennesker som er under offentlig forsørgelse

skal følges op af at hele den adfærd der har været på kontanthjælpsområdet bliver omlagt fra kommunernes side det har kommunerne pligt til ikke bare på basis af vores

om kontanthjælpsloftet men også på basis af

er aftaleparterne bag loftet enige om at følge meget tæt og fra beskæftigelsesministeriets side gør vi meget for at følge og støtte de kommuner hvor der viser sig at

at vi sænker selve kontanthjælpen

gerne understrege her med kontanthjælpsloftet vil det være sådan at en typisk kontanthjælpsmodtager med tre børn fortsat vil kunne modtage cirka firehundrede og sekstusind kroner

det mener jeg er et helt rimeligt niveau og som sagt står jeg gerne på mål for det boligen er helt afgørende for at have en velfungerende dagligdag især for børnefamilier og derfor har kommunerne også

for hovedparten af de kontanthjælpsmodtagere der berøres af kontanthjælpsloftet vil den samlede ydelsesreduktion være på under to tusind

halvtreds kroner per måned jeg mener derfor også at vi har fundet den rette balance mellem på den ene side at sikre at det altid kan betale sig at arbejde og på den anden side at kontanthjælpen skal udgøre et rimeligt forsørgelsesgrundlag

gerne medgive at det at være på kontanthjælp kræver at man holder hus med pengene og prioriterer hvad der er vigtigst for den enkelte og for familien

boliglovgivning ikke hører under mit ressort men er placeret i udlændinge integrations

skal komme i arbejde men igen har vi at gøre med en gruppe af personer som har

at både eksperter og interessegrupper fremhæver og påpeger meget klart også i deres høringssvar at loftet vil få konsekvenser for de mest udsatte grupper

bedre psykiatri også været inde at sige at

hele familien blandt andet også børn som faktisk på sigt

personer med psykiske og kognitive handicap hvor nærhed til relationer og stabilitet omkring

at der er en stor risiko for at mange i målgruppen

lyset af også det tidligere spørgsmål

stresset og bliver endnu mere stresset og mere syge og har svært ved også at kunne kunne få økonomien til at hænge sammen med den konsekvens at de kan risikere

der kan være prioriteringsproblemer og derfor har kommunerne også i dag redskaber til og pligt til at hjælpe denne gruppe mennesker med at kunne prioritere deres dagligdag

nogle deadlock situationer hvor de ikke får betalt husleje og så videre men jeg anerkender ikke at den lille korrektion vi laver i den mængde penge man får udbetalt som kontanthjælpsfamilie i sig selv skulle udgøre en stor risiko for at man

en almindelig familie med tre børn

i samlede ydelser fra det offentlige over firehundredetusind kroner det skal kunne lade sig gøre både at have en ordentlig bolig overalt i danmark og også et ordentligt liv for den beløbsramme men der kan godt være mennesker og familier der har brug for støtte til prioritering og brug for støtte til

få sikret at for eksempel huslejen bliver betalt

bare siger at det er kommunernes pligt især også når man tænker på

der er nogle kommuner som faktisk vælger at bruge et redskab der hedder muligheden for at bygge billige boliger for eksempel

faktisk muliggjorde og gav kommunerne et redskab

kommunerne skal finde nogle løsningsmuligheder når man egentlig ikke giver dem de redskaber der kan gøre det lidt lettere for kommunerne men jeg hører

og at det vil være svært at finde billige alternative boliger til den her målgruppe

de beløbsrammer der ligger

fra kommunen til at få dagligdagen til at hænge sammen

forblive i de lejligheder

at familiens situation grundlæggende har ændret sig men igen skal vi være opmærksomme på at kontanthjælp er en midlertidig ydelse og et af regeringens mål er at få kontanthjælpen til at fremstå som en midlertidig ydelse det er noget som aftalepartierne lægger meget vægt på

ikke fra kommunernes side fortsat bare lader

en passiv situation de skal have den målrettede støtte de har krav på og her er jeg enig i

er rigtig mange kommuner der er nødt til at geare op men sådan er det det er en følge af de reformer der blev lavet også under den tidligere regering og det er et spor vi kører videre i med denne reform de skal have den hjælp de har krav

på grund af blandt andet kontanthjælpsloftet ikke har mulighed for

og må gå fra hus og hjem så derfor bliver jeg lidt overrasket når ministeren siger at der kan være nogle andre

kommunerne har heller ikke muligheden for at bygge alternative billige boliger fordi planloven

og at bygge billige boliger også er fjernet af den her regering

er ministeren enig eller uenig i kls svar i forhold

det er en midlertidig ydelse som kræver bestemte socialpolitiske aktiviteter fra kommunens side når man er på den ydelse vort mål er at sikre dem og vort mål er samtidig at sikre at det altid kan betale sig også at have fokus på beskæftigelseseffekten vort mål er ikke at straffe nogen eller at jage nogen fra hus og hjem og det kommer ikke til at ske

tyve afsættes i alt fem hundrede og firs million kroner til forskning i rene energiteknologier vi vil finde finansieringen inden for et uændret samlet offentligt forskningsbudget frem mod to tusind og tyve den konkrete udmøntning vil blive fastlagt i dialog med andre politiske partier i forbindelse med de årlige finanslovsforhandlinger bevillingen til

million kroner basisbevillingen til

million kroner per år men efter vanlig praksis vil midlerne til eudp blive fastsat i de årlige forhandlinger om forskningsreserven der er endnu ikke taget stilling til indfasningen men det er min forventning at vi over de kommende år vil øge midlerne i et fornuftigt tempo så vi når målet i to tusind og tyve realiseringen af mission innovation afhænger altså af om andre partier deler regeringens ambitioner

erkende at der er en klar sammenhæng også med eksporten og de kroner vi hiver hjem i forhold til om vi støtter

to tusind og tyve forstår man vil der være fem hundrede og firs million kr

i tvivl om om det ministeren lover

at der sker noget bestemt på det tidspunkt hvor vi i hvert fald er helt sikre på at der har været et valg og hvor vi jo ikke rigtig ved hvem der sidder i ministerstolen

sige noget om hvad der vil ske i år to tusind og sytten og to tusind og atten og to tusind og nitten der kan man tage til takke med de to og halvtreds million kr som ministeren nævner ligger i basisbevillingen og så hvad man kan finde på

svar jeg gav før i mit indledende svar til spørgeren og det er min forventning at vi

heldigvis lykkedes det jo i år

vi var på inden regeringen overtog altså to tusind og femten niveauet ministeren kan ikke sige om vi på noget tidspunkt inden to tusind og tyve kommer op på det samme niveau vi var

i købet at det afhænger af de andre partier og

på da ministeren overtog det er jo det jeg ligesom prøver at få frem kan vi regne med at

startpunkt bliver vi på noget tidspunkt i den her regeringsperiode bedre end vi var da regeringen overtog eller skal vi vente indtil vi har fået et nyt folketingsvalg før ministeren tør love noget det

den første der har ordet i ordførerrækken er herre dan jørgensen

danmark kan fungere og et ansvar for at vores velfærdssamfund sikres og vores sammenhængskraft består lige nu

meget stort antal asylansøgere til vores land sidste år var det næsten enogtyvetusind og det tal ser ud til at stige i to tusind og seksten så vi hjælper vi gør noget og målt i forhold til vores lands størrelse er vi det land i eu der tager næstflest flygtninge det er godt at vi hjælper vi skal hjælpe men det er også klart at antallet på sigt bliver nødt til at bringes ned hvis vi skal kunne følge med det er årsagen til at vi mener der er behov for at stramme udlændingeloven i danmark vi er nødsaget til at skrue på de knapper vi har til rådighed vi er nødsaget til at gøre noget gør vi ikke det ser vi bare til

håbefulde taler floromvundne taler om store internationale løsninger og ideelle scenarier

risikerer vi at det går galt så risikerer vi at danmark ender som sverige end ikke mange svenskere tror jeg

længere selv at deres tilgang har været den rette hvis man har en markant mere lempelig udlændingepolitik

en magnet nogle mener måske at sådan en vej er den sympatiske vej at gå at det er den humanistiske vej jeg har personligt svært ved at se det humane i at bringe sit land i en situation som den sverige er i i dag derfor støtter vi socialdemokrater lovforslaget og vi glæder os til debatten og jeg håber

der har tænkt sig at argumentere imod ikke bare nøjes med at kritisere os der forsøger at tage et ansvar alt for ofte er det nemlig sådan at partier og politikere siger at

er enige i at antallet betyder noget

løsninger uden at de selv har nogen realistiske bud på hvad vi så skal gøre sluttelig er det vigtigt for

at understrege at vi socialdemokrater er glade for de forbedringer af forslagene der er kommet ind i de forhandlinger der er gået forud for det første er det nu sikret at asylansøgere stadig vil kunne arbejde uden for centrene for os det helt essentielt at mennesker kan få et job

af hensyn til dem selv og deres værdighed og deres livskvalitet men også af hensyn til vores samfund dertil kommer forslaget om mulig inddragelse af værdier vi støtter og har hele tiden støttet princippet om at har man store værdier

er det rimeligt at man bidrager til sit eget ophold men vi har måbende set til når regeringen har fortolket det princip på mange forskellige måder og derfor er vi glade for at det er lykkedes at få talt ministeren og regeringen til rette således at det nu fremgår soleklart

andre værdigenstande med affektionsværdi

vi havde set

børnene hvis de skulle tilbringe

halve børneliv på et asylcenter den mulighed fjerner man med det her lovforslag børnefamilier får ikke længere mulighed for at flytte ud af centrene og med al sandsynlighed vil det betyde at vi igen kommer til at opleve børn som tilbringer

ikke mindst for børnene siden socialdemokraterne nu mener det er rimeligt at lade børn vokse op på et asylcenter

at arbejde uden for centrene

skeptiske over for og tog med til forhandlingsbordet og det der blev resultatet var at det lykkedes os at få den ene del ud det vil sige den del der handler om om man må arbejde uden for centrene det var så det

ikke fordi vi synes det er særlig godt at det nu bliver sådan at man ikke må bosætte sig

frem til som altså sikrer at man kan arbejde uden for centrene

et andet spørgsmål en anden konsekvens af det her lovforslag

kvoteflygtninge og der taler vi jo altså om verdens allersvageste flygtninge

sorteres fra er det socialdemokratisk politik

som ikke kan læse og skrive skal have dårligere mulighed for at få beskyttelse end mennesker som kan læse

så kan man kritisere alt problemet er bare at hvis alle gjorde det

den rigtige virkelige situation derude hvor folk bliver påvirket af det være en anden hvis ikke vi havde siddet med ved bordet hvis ikke vi havde taget ansvar og også været villige til at gå på kompromis og også været villige til at købe en løsning som ikke hundrede procent er den vi helst havde set ja så havde det for eksempel

vi kritiseret men så havde den mulighed ikke

det jo fordi det er et af de få redskaber man faktisk har

færre ansøgere og hvorfor ønsker vi det ja det ønsker vi fordi antallet

det så vil det alvorligt begrænse vores muligheder for at integrere

er i øvrigt et bedre sted fordi vi har konventioner og færre flygtninge i verden fordi vi har konventioner og internationale regler så

men det betyder jo ikke at al fortolkning af

ikke en eksakt videnskab og vi stoler selvfølgelig på regeringen

jurister når de vurderer at det her

som vi håber får en betydning i forhold til antallet men hvad så med dem der er her og det er måske

for at gøre det skades jo flere der kommer

kan godt støtte det overordnet principielle i at man

hvis man har midler i danmark ligesom det i øvrigt gælder på det principielle plan selv om

forskelligt på det konkrete plan

få nogle indrømmelser fra ministeren således at vi sikrer at man ikke kan tage vielsesringe og smykker af affektionsværdi igen et resultat af at vi faktisk har siddet ved bordet

modsætning til andre partier som har kritiseret rigtig meget

meget værre

skal få det er jo så ikke en del af den her lovpakke men flygtninge sover i gennemsnit to timer hver nat fordi de er meget meget bekymrede for hvad der sker med deres koner og deres børn

hvis man i tre år ikke kan sove mere end to timer om natten og måske

problemerne blive endnu værre her synes jeg at man skal se på sverige hvis man vil have et eksempel på at det at man har meget lempelige regler

regler som måske umiddelbart isoleret betragtet kan forekomme sympatiske og gode for integrationen for den enkelte

og en række andre partier i folketinget har rykket sig på udlændingeområdet og det

gerne kvittere for det er

vigtigt at folketinget til trods for politiske uenigheder samles i en for danmark så afgørende og alvorlig stund samtidig med at dansk folkeparti hilser dette lovforslag velkommen

vende udviklingen der er brug for mere der er brug for mere grænsekontrol og der er brug for yderligere stramninger i asyl og udlændingepolitikken og

det skal ikke ændre på at

det er en række gode og markante ændringer af udlændingeloven som vi behandler i dag i den forbindelse vil jeg gerne fremhæve at selv om langtfra alle flygtninge bliver

vil der ske en udvidelse af den tidligere regerings stramning hvad angår muligheden for familiesammenføring for flygtninge det forlænges fra

og det kommer så nu det bliver nemmere for myndighederne at kræve at asylansøgere selv betaler for deres ophold i danmark i den forbindelse

god ordens skyld sige at vi i dansk folkeparti er ærgerlige over ærgerlige over at især de konservative og socialdemokraterne har arbejdet på at fastholde den negative forskelsbehandling af danske statsborgere og jo dermed har fastholdt den positive særbehandling som flygtninge modtager

opfattelse ikke være bedre stillede end danskere det er svært at forstå hvorfor de to partier har ageret som de har gjort men det må de selvfølgelig selv stå på mål for

udefrakommende ikke skal være bedre stillede end vore egne

det også godt at vi med det her forslag fjerner noget af forskelsbehandlingen men desværre ikke det hele men sådan er det jo med politiske kompromiser

eller rettere sagt bekvemmelighedsflygtninges opholdstilladelse når de har været på ferie eller sygebesøg i hjemlandet der indføres gebyr på ansøgning om familiesammenføring og på ansøgning om permanent

kvoteflygtninge og så vil der i tillæg til disse elementer i lovforslaget blive taget en række andre og nye initiativer som ikke skal gennemføres ved ændring af udlændingeloven men som kan gennemføres administrativt det drejer sig om begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge afskaffelse af den ekstraordinære asylrådgivning og afskaffelse af statens betaling for transport til danmark af familiesammenførte til flygtninge her i landet her er det især de kortere opholdstilladelser og afskaffelsen af statens nuværende pligt til at betale flybilletten som er værd at fremhæve for det er selvfølgelig

også vigtigt at man forkorter perioden

sættes ned til to år fordi det jo netop er med til at understrege at der er tale om en midlertidig hjælpeforanstaltning

kunne blive enige om at etablere statslige flygtningelandsbyer og desværre heller ikke kunne blive enige om en revision af den europæiske

kvittere for lovforslaget som alt andet lige er et skridt i den rigtige retning det er afgørende for danmark at vi får begrænset den ikkevestlige indvandring herunder indvandring fra muslimske lande og det er afgørende at vi fortsat arbejder hen imod at udlændinge med asylstatus kun skal være midlertidigt i danmark at de skal sendes hjem igen for størstedelen af dem der er kommet og størstedelen der kommer vil desværre aldrig blive integreret af den simple årsag at vi er alt for forskellige det her er ikke kun et spørgsmål om tekniske ændringer af lovgivningen der er langt større ting på spil efter dansk folkepartis opfattelse dybest set handler det om hvilken slags land vi vil give videre det handler om at sikre at de værdier som vi bredt i samfundet sætter pris på bliver bevaret så også vore efterkommere kan nyde godt af det samfund som er opbygget igennem mange generationer så vi så gerne endnu flere stramninger og det arbejder vi

det her er bestemt et fornuftigt forslag og derfor kan jeg meddele

dansk folkeparti

så jeg mener det vil være ret uproblematisk når først det

fundet et naturligt leje og så skal man jo i øvrigt huske på at danske myndigheder

ikke præcis de samme regler men regler som minder meget om dem over for danske statsborgere som for eksempel har gæld til det offentlige

en masse penge ind på den her konto

man anvender over for danskere som har gæld til det offentlige det var de formuleringer man sådan ville overføre til også at bruge over for asylansøgere

gæld til danmark stort set fra dag et for

er jo den danske stat og de danske skatteborgere der betaler

redskaber der gør at man kan kræve pengene

realisere den pensionsopsparing og betale den

kommer fra syrien er deres smykker faktisk deres pensionsopsparing

får de smykkerne og hvis manden dør

er det deres sikkerhed for at kunne leve et liv sammen med deres børn dansk folkeparti vil jo gerne have at

alle vender tilbage til syrien i det øjeblik

der bliver mulighed for det mener dansk folkeparti så

for at kunne leve et nogenlunde anstændigt liv som de kom med

det er almindelig sund fornuft

kan være modstander af det

spørgeren meget om danskere på overførselsindkomst og det kan man

også godt sammenligne med men men det jeg bare gør opmærksom på

de formuleringer som man oprindelig ville bruge over for asylansøgere

beslaglægge værdigenstande og kontante beløb er de samme formuleringer

gæld til det offentlige og til private hvis de formuleringer er gode nok til danske statsborgere og

asylansøgere ellers stiller man jo

udsat for negativ forskelsbehandling

set det vi forsøgte at gøre op med og det får vi så ikke gjort helt op med men vi kommer et stykke ad vejen

asylansøgere fortsat vil have en bedre stilling på det her område end danskere

folk blev i nærområdet i flygtningelejre og så kunne vi jo så

til at flytte ud af centrene men jeg mener ikke at man kan sige at

tyve

at fastholde forældrenes ansvar og fastholde at man skal efterleve de beslutninger som myndighederne kommer med

kan man jo også stille sin familie i

for jeg medgiver da at det ikke er særlig optimalt at bo på et asylcenter i mange år

i asylcentre fra

for men vi mener så at det kan man godt

også være sådan at der er mulighed for at benytte sig af nogle af de tilbud som er uden for asylcentret men altså ikke at flytte ud der synes jeg igen

bliver nødt til at holde fast i at det har forældrene altså også et ansvar for

at man fra folketingets side sætter en grænse på hvor lang tid man

vil trække tiden indtil det tidspunkt hvor de ved at så er

en større mulighed for at få en opholdstilladelse i danmark

hvis de i tilpas lang tid nægter at rejse ud af danmark

asyl i danmark det er en situation der i den grad presser det danske asylsystem for at imødekomme dette ekstraordinære asylpres har regeringen allerede gennemført en række stramninger

lovforslag ønsker regeringen at stramme asylvilkårene yderligere så det bliver mindre attraktivt at søge asyl i danmark vilkårene på asylområdet har stor betydning for hvor attraktivt det er at søge mod danmark det har venstre efterhånden længe ment vi så også at de stramninger vi kom med hen over sommeren havde en meget meget mærkbar effekt og derfor bakker vi også op om dette lovforslag der har til formål at begrænse antallet af mennesker der søger asyl i danmark helt konkret betyder lovforslaget

for adgang til familiesammenføring

betaling for transport af familiesammenførte flygtninge afskaffes det er mig bekendt heller ikke noget der

bliver brugt i mange andre europæiske lande at kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge ændres til det

som havde en meget meget positiv effekt på

hvor myndighederne har mulighed for at tage kontante beløb over titusind kroner eller genstande af større økonomisk værdi i bevaring for at dække udgifterne til kost logi og så videre under en asylsags behandling og det er jo ganske enkelt for at

asylansøgere med danskere ud fra det princip

så skal man selvfølgelig betale selv og lad mig dog lige pointere at dette sidste punkt ikke gælder personlige genstande med særlig affektionsværdi lovforslagets tiltag hvor opholdstilladelserne bliver kortere familiesammenføringsreglerne skærpes og det bliver markant sværere at få permanent ophold i danmark skal sikre en fornuftig balance hvor vi dels passer godt på danmark dels yder den beskyttelse som flygtninge har krav på og samtidig sikrer at vi har kapacitet til at integrere de rigtig rigtig mange flygtninge vi allerede har

været kritik af de stramninger som det her lovforslag indeholder vi er klar over at der er tale om omfattende stramninger men det er vigtigt at understrege at der er tale om nødvendige stramninger hvis vi skal undgå

og havner i en situation ligesom det svenske

venstre handler det helt grundlæggende om at sikre at det danske asylsystem ikke bukker under for presset

begge dele er afgørende for at vi fortsat kan håndtere denne ekstraordinære situation fornuftigt og samtidig være i stand til at integrere de rigtig mange flygtninge der allerede er kommet til danmark derfor støtter

deres hjemland det kan især for børnene være et problem

skal ses det sagde herre anders fogh

en stor og synes jeg fornuftig og rimelig debat om hvorvidt det var okay at børn skulle tilbringe hele deres liv i et asylcenter og der var

var fornuftigt at venstre på daværende tidspunkt sagde at det kan vi selvfølgelig ikke leve med

har ændret sig siden to tusind og syv valget hvor

indkvarteringer vi har hvor der for eksempel er tag over hovedet derudover

min kollega fra dansk folkeparti sagde før

til børn og unge også selv om de sidder i asylcentre og derfor synes jeg

at den situation er ganske udmærket jeg var i et asylcenter for ganske få dage siden forholdene er fine og og børnene har adgang til

man får flygtningestatus og så flytter man ud af asylcentret så længere er den

der er nogle der ikke vil rejse hjem men det er jo så en beslutning om at man ikke vil rejse hjem på trods af at vi vurderer at det er sikkert

forældrene skal skal gerne ud på arbejdsmarkedet man får man får

jo det vi skal arbejde os hen imod imod men hvis folk nægter at rejse tilbage til deres hjemland og vi vel at mærke ikke har en aftale med det hjemland om man kan tvinge folk

imod deres vilje til at rejse hjem til deres hjemland selv om

så er det jo en beslutning forældrene selv tager om at de at de ikke vil tage tilbage til

alle der kommer til danmark bliver behandlet med respekt alle der kommer til danmark

bliver behandlet humant men vi har nu engang en helt anden situation et helt andet pres på hænderne

der søger asyl i danmark har i langt de fleste tilfælde rejst fra land til land til land ofte gennem tyrkiet gennem en række balkanlande gennem østrig

tænker at der her er de mest lukrative forhold ved at ændre på det

antallet af mennesker der søger asyl i danmark og det er nu engang det primære formål

fordi de simpelt hen ikke har vidst at de skulle vente tre år

til virkelig at koste enormt mange penge for dette samfund fordi de vil bryde sammen og rimeligvis skulle have alle mulige former for psykologisk hjælp

blev sat på tårnhøje sociale ydelser som gjorde at der ikke rigtig var nogen gevinst ved at gå ud og tage et arbejde derfor placerede folk sig i parallelsamfund

ikke lærte dansk og ikke fik danske kollegaer integrationsydelsen som jo også inkluderer

dermed har vi bedre kapacitet til at integrere de rigtig rigtig mange flygtninge der allerede er kommet hertil og det er nu engang det vigtigste at få dem

ikke kan læse og skrive som udgangspunkt skal sorteres fra

handler om at man vil gøre det sværere for anerkendte flygtninge som har tilbragt de sidste mange år i danmark at få en permanent opholdstilladelse og så er der lovændringer

betyder at vi vender tilbage til dengang hvor vi oplevede børn tilbringe hele deres barndom

elementer i det her lovforslag har sådan set ikke særlig meget med hinanden at gøre og jeg synes også

sådan rent lovteknisk er noget sjusk at blande det hele sammen i et lovforslag på den her måde de har én ting tilfælles og det er formålet formålet er at skræmme mennesker hvis liv er i fare mennesker som flygter fra assad

beskyttelse i danmark det er ikke hensynet til de mange nødlidende ofre for verdenshistoriens måske største flygtningekrise der er fokus for det her lovforslag det

i det her lovforslag nej fokus er hvordan kan vi skræmme flygtninge mennesker hvis liv er i fare væk fra danmark danmarks internationale image er jo

også under hastig forandring i de her år op igennem

halvfjerdserne grundlagde skiftende regeringer i danmark på linje med de øvrige nordiske lande et ry og rygte som et land der tog internationalt ansvar og arbejdede for fred

arbejder yderst effektivt på at forsøge

bliver situationen situationen da bestemt ikke bedre danmark vil i stedet blive kendt som det lille velstående land der undersøger alle juridiske muligheder for hvordan man kan

ikke vil være med til at arbejde for en fælles fordeling af flygtninge i europa et land der i de seneste uger er blevet berygtet for at ville kropsvisitere flygtninge og fratage dem smykker og andre værdigenstande

ville svække flygtningekonventionen fra nitten en og halvtreds hvorfor

verdenssamfundet lavede en flygtningekonvention fordi man så

af at verdens lande lukkede grænserne for de tyske flygtninge så så man hinanden i øjnene og

som i de internationale medier citeres for at den konvention skal svækkes

flygtningekrise institut for menneskerettigheder har skrevet et høringssvar som deres direktør jonas christoffersen i torsdags i dagbladet information betegnede som

det her lovforslag er altså stærkt kontroversielt i forhold til vores konventionsmæssige forpligtelser og det gælder især bestemmelsen om at krigsflygtninge med midlertidigt beskyttelsesstatus

deres børn til danmark efter tre år efter tre år jeg hører ellers hele tiden højrefløjen sige at asylsystemet er uretfærdigt fordi det er de mennesker

ligesom har ressourcer og er fysisk stærke der kan

sig ned i en gummibåd og forsøge at flygte til europa det er også rigtigt er alle mulige urimeligheder

som reglerne omkring familiesammenføring forsøger at rette

børnene i sikkerhed nu skal man så vente tre år tre år ministeren skriver ministeren skriver direkte i bemærkningerne til det her lovforslag at

at den europæiske menneskerettighedsdomstol vil konstatere at den her ændring er direkte i strid

gå tre år før man kan få børnene i sikkerhed muligvis

den risiko er vi villige til at løbe

det er et meget komplekst lovforslag der er ualmindelig mange elementer i det min taletid tillader ikke at jeg kan beskrive det hele jeg kan konstatere at enhedslisten

det danske svar på verdenshistoriens måske største flygtningekrise er enøjet

nød tænk hvis vi havde en statsminister som henvendte sig til resten af verden

hvordan kan vi løse det her problem sammen

land bare forsøger at finde en løsning på det her for vi kan kun gøre det i fællesskab den danske regering har valgt at kaste sig et strammerkapløb og problemet med de stramninger er jo

for det første at de går ud over nogle mennesker hvis liv er i fare men for det andet

jeg synes at venstre kommer med dybt urealistiske svar på den her flygtningekrise hvis venstre ville noget og hvis venstre mente noget når de siger at vi bliver nødt til at få en fair fordeling

nærområderne blandt andet fordi der ikke er mad i lejrene der har den danske regering så valgt at svare ved at sige at

og så ønsker jeg som sagt at man får en fælles fordeling af flygtninge gennem fn

tidligere venstrestatsminister hartling der stillede sig i spidsen for unhcr

var med til at fordele flere hundrede tusinde flygtninge i

firserne nemlig de vietnamesiske bådflygtninge og det samme i europa

vi ikke forpligtet til at ødelægge vores eget samfund af velfærdsmigranterne må vi kræve at de får sig et job i et europæisk land

men vi må først og fremmest gøre det i konflikternes

asylansøgere til tyskland

og i omegnen af

sverige og tyskland havde vel selv lagt op til det men nu er det gået op for svenskerne at

er sværere at håndtere i praksis end det var i teorien

til nye stramninger

asylansøgere sidste år

kom der femtentusind i år forventes der femogtyvetusind og hvis der ikke sker forandringer kan det tal sagtens blive endnu højere danmark kan selvfølgelig godt klare et ekstraordinært antal asylansøgere

år eller to det har vi prøvet før men denne gang går vi ind i det tredje år med et ekstraordinært højt antal asylansøgere

at det holder op i det kommende år derfor bør eu komme i gang med at styrke de ydre grænser og indtil eu varetager denne opgave på forsvarlig vis

en midlertidig grænsekontrol af de danske grænser misforstå mig ikke i liberal alliance er vi tilhængere af et europa

men det kræver at de ydre grænser sikres i en tale hos det hollandske liberale parti vvd i oktober sagde præsidenten for det europæiske råd donald tusk

er afgørende at de moderate og liberale partier er stærke og beslutsomme når det kommer til en sikring af de ydre grænser det har han helt ret i for gør de moderate partier ikke det står der helt andre kræfter parat til at tage over som vi har set det i ungarn og i polen det internationale samfund bør sikre at hjælpen i fremtiden foregår i konflikternes nærområder selvfølgelig har vi et ansvar

et ansvar for at hjælpe

og gøre med at man kan rejse et eller flere kontinenter tyndt og stadig havde ret til asyl i land nummer fem ti eller femten man kommer til derfor bør regeringen tage initiativ til at samle de nordvesteuropæiske lande

man kan komme i gang med en revision af konventionerne

men det er nødvendigt og jeg frygter at grundlaget under konventionerne bryder sammen helt af sig selv

det forslag vi behandler i dag har en anden

er et forslag der skal forsøge at holde asylansøgertallet i danmark nede effekten

være begrænset liberal alliance stemmer for forslaget for vi har en forståelse med regeringen om forslagets elementer

at blive privat indkvarteret eller bo i egenfinansieret bolig for det tredje fik vi sænket indtægtsgrænsen fra trehundredetusind til

til permanent ophold og for det fjerde fik vi markant skrappere krav i forhold til permanent ophold så langt færre kriminelle kan få permanent opholdstilladelse og så fik vi jo en appelsin i turbanen her til sidst med det såkaldte smykkeforslag som gør at asylansøgere selvfølgelig kan beholde deres vielsesringe og andre smykker med affektionsværdi samlet set er forslaget bedre end

samlet set får forslaget nok en effekt på antallet af asylansøgere men skal vi virkelig gøre noget der er godt både for verdens flygtninge for integrationen i danmark og for det danske samfund

massiv hjælp i nærområderne

virkelig vil sætte hele regeringens liv på spil for skattelettelser i toppen til allerede rige danskere

som liberal alliance mener skal komme

og det er også derfor man har budgetteret med en højere humanitær bistand

gjort både sidste år og forrige år så blev det højere i de år og det tror jeg også det kommer til at blive

men det kan vi jo se når vi kommer til årets slutning men jeg tør godt indgå et væddemål

i et asylcenter og fejre ti årsfødselsdag der jeg har også mødt de børn det var ikke vores ønske

skulle ændres på reglerne for hvorvidt man kunne bo uden for centrene hvis der ikke havde været et flertal der var villige til at acceptere det uden om liberal alliance var det ikke sket

integration af de mennesker der kommer hertil så vil vi rigtig gerne hjælpe mere i nærområderne

at man sikrer at man stadig hjælper for vi mener at danmark har et internationalt ansvar om vi så om nogle år

i den situation at der skal justeres på hvor det er man kan opholde sig

kunne de her børnefamilier komme

centrene og og børnene kunne opleve et eller andet liv som bare var sådan tilnærmelsesvis normalt og i to tusind og tolv lavede liberal alliance sammen med enhedslisten og den daværende regering så en aftale der betød at efter tolv måneder

noget der mindede om en almindelig bolig og det gjorde vi fordi vi vidste hvor vigtigt det var for børnene hvor vigtigt det med det her lovforslag fjerner man ikke bare de forbedringer liberal alliance og enhedslisten og den daværende regering skabte sammen i to tusind og tolv nej man vender tilbage til situationen

ændrede reglerne i to tusind og syv mener

det har ikke været et ønske fra liberal alliance at man skulle ændre på reglerne for at bo uden for centrene vi valgte så at kæmpe for

at arbejde uden for centrene og for to af de muligheder der er for at bo uden for centrene og at få en overgangsordning for alle de mennesker der allerede bor uden for centrene men hverken med tolv tretten eller fjorten mandater kan man jo bestemme det hele

hundrede og seks og tredive personer

de her mennesker at finde et job er det en klog prioritering kunne liberal alliance og socialdemokraterne virkelig ikke hvis man havde lagt kræfterne i om jeg så må sige have fået regeringen til at acceptere at det herre anders fogh i sin tid gennemførte nemlig at der skal være en øvre grænse for

liberal alliance

ordføreren at der skal til for at hjælpe ordentligt i nærområderne altså hvilken økonomi snakker vi om

på vej eller har la haft et konkret

at danmark kan klare det alene det kan vi jo ikke men man må sige at hvis vi ikke skulle tage

på hjælp i nærområderne milliarder

at dræbe væksten i danmark

vi tror at man skal gøre noget for at få øget vækst i danmark og gøre danmark til et rigere land

både med asylansøgere i danmark og med hjælp

i skygge og hjertet er næsten hørt op til nogen begynder at bygge en by der er blød som en krop sådan en by eller et samfund der er blødt som en krop bliver ikke bygget i dag

lovforslag et skridt på vejen mod at virkeliggøre det stenede samfund som inger christensen taler om

en pakke der har til hensigt at gøre det decideret uattraktivt at være flygtning i danmark det har selvfølgelig konsekvenser for hvordan flygtninge opfatter danmark som land og danskerne som mennesker det er jo som nævnt hele hensigten regeringens afskrækkelseskampagne virker jeg krymper mig når jeg hører flygtninge sige i medierne at de ikke ønsker at blive fanget i danmark fordi danmark

og mennesker sige at debatten får dem til at føle sig uønskede og nedværdigede selv om de er opvokset her i landet og føler sig lige så danske som alle os andre debatten puster

og for det nye og ukendte det skræmmer mig oprigtigt dybt at vi har borgere her i landet der hellere ser dybt kriminelle rockere i deres lokalsamfund end flygtninge der skræmmer mig at det efterhånden er blevet almindeligt at læse racistiske og truende kommentarer på sociale medier debatten har nemlig også konsekvenser for hvordan vi der allerede bor her i danmark forholder os til hinanden det skaber splid og det har skabt splid og jeg kan mærke at det også berører mig det er derfor med en ambivalent følelse at jeg står her på talerstolen på den ene side er det et forslag der i den grad får mig til at føle afmagt og det strider imod stort set

jeg står for og alle de værdier og det menneskesyn som jeg tror på på den anden side

der skaber frygt fjendebilleder og dæmonisering blandt andet i de nedladende og uværdige beskeder og trusler som det er mit indtryk at flere politikere og ikke mindst ministeren er udsat for jeg tror at mange ligesom jeg er fyldt med stærke følelser for tiden men vi må ikke glemme at lytte med hjertet og tale til det bedste i hinanden i sin nytårstale sagde statsministeren jeg vil kæmpe for at lede

så vi kan kende vores land mens krisen står på og genkende det når vi er igennem med vores økonomi vores sammenhængskraft og vores værdier i behold det er en god ambition men jeg må indrømme at det danmark jeg kender og de værdier jeg gerne vil genkende om fire fem eller ti år er meget svære at finde i dette lovforslag jeg tror aldrig jeg har set så mange lange og

hvis regeringen virkelig ønsker at stå vagt om vores værdier burde to hundrede og to og tredive sider med meget alvorlig og saglig kritik gøre indtryk og give anledning til eftertanke er vi

afkald på den humanisme

som har defineret vores samfund i generationer jeg deler den dybe bekymring som samtlige organisationer udtrykker for at dette forslag vil tvinge endnu flere børn på flugt og traumatisere flygtninge voksne som

adskilt fra deres familier det er den mest skadelige og nedbrydende form for usikkerhed som man overhovedet kan udsætte et andet menneske for savnet af dem man elsker og uvisheden om deres ve og vel det er et lovforslag hvis grundsubstans i alle sine dele giver en usikkerhed der skaber daglige bekymringer for en gruppe mennesker

i høringsnotatet fremhæves det flere gange af ministeriet at dette forslag skal styrke integrationen hjælpe kommunerne og beskytte sammenhængskraften i samfundet det samme har ministeren og statsministeren flere gange henvist til men dette lovforslag gør desværre det stik modsatte

komme med den sidste sætning som

vil gerne sige tusind tak for den indsats

er mad til dem uddannelse til dem lægehjælp til dem eller arbejde til dem får vi det antal flygtninge som kommer her og så er vi rent faktisk forpligtet til at tage imod dem men i det øjeblik vi rent faktisk giver den hjælp der er behov for i nærområderne

de jo op med at komme det ville være langt mere konstruktivt end et lovforslag som gør andre mennesker

må

prøve at få flygtninge og asylansøgere til at føle sig velkomne det vil selvfølgelig være en vis form for modvægt

til det forslag som ligger her og er da også det

taget på sig nu at man prøver på at skaffe arbejdspladser til asylansøgerne så det er det

at den tidligere justitsminister sagde at en år var det længste vi kunne tillade os

til konventionerne det nedbryder mennesker at skulle være adskilt fra deres familier så længe der indføres en række yderligere betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse nu skal man være særlig rig ekstraordinært aktiv i skolestyrelsen og helt særlig god til quizzer om hvad landstræneren hed i

det er danskhed de økonomiske ydelser

nu ikke længere skal have ni kroner om dagen men otte kroner hør hvor vi gungrer

og skræmme nogle væk nu skal de spare op i fem dage til en pakke cigaretter i stedet for fire en halv asylansøgere må ikke længere bo

for centrene de skal død og pine passiviseres og fortælles

ønsker deres bidrag

politiet skal visitere og ransage flygtninge for værdier ikke vielsesringene ikke guldplomberne og heller ikke vistnok det knap så værdifulde arvestykke til gengæld det værdifulde smykke

har fået af sin mand hvis man kan godtgøre at det altså ikke har affektionsværdi jeg ved det faktisk snart ikke rigtig længere ministeren og ordførerne har sagt mange forskellige ting men

og så skal det nok gå godt det ikke er mig samtidig har danmark så vundet prisen for det allermest beskæmmende lovforslag verden rundt

regeringen og dens mange støttepartier ønsker at signalere til flygtninge i hele verden at her i danmark bliver man visiteret og ransaget

skal vi være bange her i danmark skal vi frygte fremtiden

nogle gange skal man tilbage i tiden

perspektiv på nutiden og

siddet fast i mig i de uger vi har været igennem

der afgør om det er modet eller frygten der skal bestemme hvordan vi møder de udfordringer vi står over for

ikke et forbigående fænomen og vores reaktion

bliver afgørende konflikterne som skaber flygtningestrømme er ikke tæt

hele tiden og den politiske debat

for at undgå flygtninge

de to ting som er vigtigst for at

på flygtningekrisen en håndterbar løsning der gør at vi kan håndtere det

og samtidig en stærk integrationsindsats som begynder med det samme vi har har så sent som i den

er andre veje at gå end at holde flygtninge isoleret forarmede og passive det er uværdigt og skadeligt for flygtninge at blive fastholdt i passivitet

også en direkte uklog strategi hvis vi ønsker at de her mennesker bliver et aktiv

til deres egen selvopretholdelse og selvfølgelig også til det lokale samfund som de bliver en del af allerede mens de er

værdige og realistiske øget bistand til nærområderne ingen nedskæring af udviklingsbistanden det har vi i modsætning til regeringen fundet råderum til i vores finanslovsudspil

fælles modtagecentre fælles fordeling af flygtninge i eu og en fremrykket integrationsindsats så praktik kompetenceafklaring uddannelsesvurdering bliver faste elementer i tiden i asylcentret og så sporene til et aktivt liv med selvforsørgelse

kommer ud i kommunerne men det regeringen og støttepartierne her gør

krumspring for at gøre os uattraktive

det gælder med svenskerne det gælder med tyskerne og det gælder med de øvrige europæiske lande og lige præcis ordføreren må jo vide bedre end nogen hvor afgørende det er at finde løsninger sammen på fællesskabets præmisser for hvis man insisterer på at det kun er ens egne præmisser der gælder

hvor mange flygtninge vurderer det radikale venstre danmark kan rumme hvor lang tid kan vi blive ved med at tage imod så mange mennesker som vi gør på nuværende tidspunkt er

man dertil hvor selv de radikale siger at

da svarede ordførerens partiformand så klogt synes jeg

man kan faktisk ikke skrive sådan et tal på et

har den opfattelse at der er kommet

man jo også begynde at være med til at tage nogle initiativer som går på hvordan

man siger at eu skal tage sig af det men det magter eu jo åbenlyst ikke

en erkendelse af at det som man har sagt indtil nu er løsningen ikke er løsningen

nogle bud på hvordan vi kan begrænse tilstrømningen til danmark så kan vi forvente at det radikale venstre

kaste sig ind i løsninger på fællesskabets præmisser

interessant ved ordførerens spørgsmål er om man går ned

før man kommer med løsningen

problemet er at der er meget krig i verden og at vi ikke løser det som skaber flygtningestrømmene derfor

mens ordførerens parti har haft

forholde mig til nogle enkelte ting som jeg synes er særlig alvorlige ved det her lovforslag vi vi har travlt her i folketinget vi vedtager love og der er nærmest hele tiden en journalist der ringer og da vi gik på juleferie

rundt og snakkede lidt med nogle forskellige politikere herinde

til at nyde ferien sammen med dem for vi

havde set dem for lidt sådan tror jeg

bedst slapper af med familien man er tryg med familien og hvis man er væk fra sin familie for længe kan man ikke rigtig koncentrere sig om de der daglige gøremål fordi man tænker

vil betyde at flygtninge der er kommet til danmark

skal undvære deres familie i længere tid end jeg tror nogen af os egentlig kan forstå det vil betyde at de skal vente tre hele år på at se deres familie igen tre år

det er hårdt ikke at se min familie i tre uger da jeg var i aarhus før jul for at besøge nogle modtagecentre for flygtninge mødte jeg tre beboere der lige var kommet til danmark vi står og snakker sammen på sådan lidt gebrokkent engelsk og de fortæller mig at de sådan set rigtig gerne vil arbejde og de rigtig gerne vil gøre en indsats og tak fordi de må være her de er

så taknemlige men de spørger mig også kan kan du ikke please få vores familie herop fordi de er fanget dernede og vi kan ikke tænke på andet de siger at de sidder inde i deres rum når det bliver mørkt

den der ægte glæde det stemmer jo sådan set meget godt overens med det der står i høringssvaret når dansk psykolog forening og røde kors skriver at en gennemførelse af

kan føre til traumer og psykiske problemer for de berørte familier fordi de skal undvære deres familie som de holder af så længe det er det ene

menneskelige som bekymrer mig i det her lovforslag det andet mere juridiske og det har jeg ikke så god forstand på så der bruger jeg høringssvarene rigtig meget er nemlig juraen i det her bryder vi med de konventioner som danmark så længe har holdt af og støttet sig op ad som vi har været et foregangsland for at beskytte

institut for menneskerettigheder siger at det her er et brud på den europæiske menneskerettighedskonvention men de jo ikke de eneste det samme siger advokatrådet amnesty international dignity red barnet sos mod racisme dansk flygtningehjælp foreningen af udlændingeretsadvokater bedsteforældre for asyl og retspolitisk forening så mange

at det her er et brud med den europæiske menneskerettighedskonvention det bekymrer mig også sf kan ikke bakke op om at flygtninge skal vente tre år på at se deres familie

en anden del af det her forslag der handler om at betjente skal kropsvisitere og indkassere flygtninges penge hvis de har mere end titusind kroner med jeg blev interviewet af en dygtig journalist en dag jeg tror det var på

fulgt de her flygtningestrømme og han sagde at

at de oppe i skandinavien møder nogle danske betjente der så tager deres opsparing hvis

det fik mig så yderligere til at tænke på de betjente som vi stiller i den her situation

ikke tale engelsk hvordan skal de her betjente lige forklare dem det

det synes jeg hverken vi kan byde betjentene eller de flygtninge

det gør man fordi det skal være mindre attraktivt at søge asyl i danmark men kan man overhovedet bruge det ord altså er det attraktivt der er da intet mindre attraktivt end at flygte fra sit eget hjemland flygte fra sin familie

den her krise

skabe en lige verden hvor der er mindre fattigdom og hvor folk ikke er nødt til at flygte fra klimaforandringer og vi må skabe stabilitet i mellemøsten

flygtningebidrag som skal finansieres ved at hæve beskatningen på de største aktieindkomster det behøver sådan set ikke være der man finder finansieringen men det er da én model og vi vil have statsministeren til at indgå i en seriøs dialog i eu om et forpligtende eu samarbejde ikke bare det der med om vi skal finde nogle løsninger men faktisk sige hej vi er danmark og vi vil gerne tage vores del af kvoterne det vil de største partier i den her sal stadig ikke sige ja til apropos inspiration sådan vil jeg slutte af

jeg faktisk også og blev inspireret under herre marcus knuths tale for han sagde at mine løsninger var så højtflyvende så jeg skrev fire linjer som jeg slutter med som et lille digt

men hvis alle spærrer sig inde så kan ingen lande vinde det håber jeg

tilstrømningen at man ikke vil lade familier mødes i tre år eller tror man det bremser tilstrømningen faktisk at give mere hjælp til nærområderne faktisk at forpligte sig på en europæisk kvotefordeling jeg tror bare at ordførerens parti og mit parti er uenige om

lige op til valgkampen hvor man vil få flere folk i arbejde hvor man vil give børn bedre vilkår lad os starte med det og så samtidig kunne sf og socialdemokraterne sammen

en fælles eu fordeling af flygtninge stærke ydre grænser og fælles modtagecentre

borgerkrige fattigdom og social uro i flere lande i afrika og mellemøsten der kommer

en del reelle flygtninge til europa men der kommer også en del økonomiske flygtninge det er fair nok at forsøge lykken men det skal man ikke misbruge asylsystemet til

jeg vil i den sammenhæng gentage ting jeg har sagt mange gange før vi løser ikke flygtningeproblemet ved bare at tale om at fordele dem vi løser flygtningeudfordringerne ved at gøre noget ved de grundlæggende årsager til at folk

der blive ved med at komme flere i forhold til dem der kommer flest af

at stoppe vanviddet i syrien der er hverken politisk vilje til at stoppe vanviddet eller eller nogen handlinger men

beskytte civilbefolkningen forsøg

flere byer i syrien hvor folk dør af sult men det er der ikke så mange der taler om man taler helst om

til årsagerne til at folk har grund til at flygte jeg synes også at

en gang imellem glemmer at der i øjeblikket

der er intet vestligt ansvar i forhold til at fordele dem mere fair det er lande som danmark sverige og tyskland der tager den største del et land som usa har kun givet asyl til

rige arabiske lande har ikke givet asyl til ret mange det synes jeg ikke er fair det andet jeg også

nuværende asylsystem vi har for det er hamrende usolidarisk man skal komme til danmark for at få asyl det vil sige det kun er folk der har råd til at komme her der får asyl de der ikke har

råd de der ikke har pengene svigter man jeg synes at fokus skal flyttes over

og som virkelig har behov for både beskyttelse og andet det er også derfor vi har foreslået at man hellere skulle tage ned i fn anerkendte flygtningelejre og hente flygtninge frem for at det er folk der har råd og og muligheder og har forbindelser der kommer hertil og får asyl men indtil det sker er

vi kan forebygge at presset bliver større og større og lovforslag nummer l syv og firs er faktisk en del af at forebygge at der kommer et

lovforslaget omhandler ændring af udlændingelov og med lovforslaget skærpes den tidsmæssige betingelse for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse

en række skærpede grundlæggende betingelser

inddragelse af opholdstilladelse hvis man som flygtning tager ned på ferie i hjemlandet straks efter man har fået

opholdstilladelse og der er flere elementer i lovforslaget så alt i alt

meget fornuftigt lovforslag med mange fordele vi har været med i aftalen og vi

kommer til at tage flere måneder eller år skal asylansøgere have mulighed for at bo blandt os andre det er ikke holdbart at bo på asylcentre sammen med andre der har det lige så dårligt som en selv det får vi kun syge mennesker ud af citat slut jeg synes

det får vi kun syge mennesker ud af

dokumentation for og det er altså ikke mindst børnene der tager skade men med det her lovforslag fjerner man jo børnenes ret til

ud af centrene altså vi kommer tilbage til den situation vi var i hvor børn levede hele deres liv hele deres barndom på et asylcenter

der har forældre som står til udvisning som ikke er berettiget til at få asyl i danmark som ikke er berettiget til opholdstilladelse i danmark og som faktisk godt kan vende hjem til deres oprindelige hjemlande men som ikke ønsker at skrive under på

de forældre ikke skriver under hvis de virkelig vil varetage deres børns interesser

myndighederne siger at der

er tryghed og sikkerhed

at vi behandlede mennesker og børn på den måde

være helt enig med herre naser khader i at nogle gange kan man tage sig til hovedet og tænke hvorfor træffer forældrene de valg som de træffer det gælder asylansøgere det gælder danske børn og det gælder alle mulige konsekvensen bliver bare at vi får børn som tilbringer ti tolv femten år på asylcentre

fra to tusind og syv til i dag det er den samme gruppe mennesker vi

den tyvende november sidste år fik myndighederne en række nye redskaber der styrker mulighederne for at håndtere det store antal flygtninge og migranter

december sidste år blev der indført mulighed for efter behov at iværksætte et transportøransvar ved rejser til danmark fra et andet schengenland når der er indført midlertidig grænsekontrol

de enkelte lovforslag det er jeg fordi det er helt nødvendigt

dæmme op for tilstrømningen af flygtninge og migranter til danmark det er en meget stor udfordring for danmark som regeringen jo

tager meget alvorligt regeringen mener derfor også at der er behov for at gøre mere vi vil føre en konsekvent udlændingepolitik venstre har

vilkårene på asyl og udlændingeområdet betyder noget for hvor attraktivt det er at søge til et land

den overbevisning

opholdsvilkår betyder noget for tilstrømningen til et land blandt andet derfor har regeringen som noget af det første indført en ny og lavere integrationsydelse med det lovforslag

er under behandling i dag vil regeringen stramme

mindre attraktivt

søge til danmark vi har allerede taget imod et historisk højt antal asylansøgere skal danmark kunne håndtere integrationen af flygtninge og andre udlændinge

indrejsetallet holdes på et fornuftigt niveau de enkelte forslag

af forskellig karakter og har forskellige afsæt men de sigter også alle sammen imod at begrænse indrejsetallet af hensyn til integrationen

regeringen foreslår med lovforslaget at udskyde adgangen til familiesammenføring til udlændinge med midlertidig beskyttelse således at den gældende periode

år forlænges til tre år vi foreslår også at gebyrerne på familiesammenføringsområdet genindføres retten til at opholde sig permanent i danmark er et privilegium og også derfor foreslår vi at kravene til permanent opholdstilladelse skærpes blandt andet

at der stilles større krav til danskkundskaber og til beskæftigelse og vi foreslår at den særlige lempelige adgang til permanent opholdstilladelse for flygtninge afskaffes med hensyn til regeringens forslag om at inddrage asylansøgeres midler

en del kritik og mange mange misforståelser måske også til tider bevidste misforståelser lad mig dog starte med at understrege følgende en asylansøger der kommer her til landet får kost og logi dækket af myndighederne sådan er det klare udgangspunkt i dag og sådan skal det selvfølgelig også være fremover men medbringer asylansøgeren tilstrækkelige midler må asylansøgeren selv dække udgifterne til kost og logi sådan er det også

og sådan bør det grundlæggende også være fremover

reglerne bygger således på samme principper som reglerne for kontanthjælpsmodtagere nemlig at den der kan klare sig selv ikke skal modtage hjælp fra det offentlige men der er nu engang forskel på være asylansøger og på at være kontanthjælpsmodtager

midler i bevaring hvis der er nogen på den måde

sikrer vi at den der kan betale for egen kost og logi også kommer til at betale det er på den baggrund min opfattelse at forslaget i sin grundsubstans er både rigtigt og rimeligt det betyder naturligvis ikke at en asylansøger skal fratages alt hvad

beholde har givetvis givet anledning til en del debat jeg har fra regeringens side lyttet til de bemærkninger der er kommet fra de øvrige partier som bakker op om regeringens lovforslag og der skal jo nu

engang halvfems mandater til for at få et flertal

opnået enighed om at justere forslaget således at der i relation til asylansøgerne skal tages udgangspunkt i følgende principper kontanter tages alene i bevaring hvis der er tale om beløb på over titusind danske kroner genstande af større økonomisk værdi det vil sige over titusind

tages i bevaring dog således at personlige genstande med en særlig affektionsværdi ikke vil blive taget i bevaring

kontanter forhøjes fra de tre tusind kroner til titusind kroner ændringen indebærer endvidere at genstande med en særlig affektionsværdi helt undtages der sigtes

selvfølgelig til genstande som asylansøgerne har en særlig følelsesmæssig tilknytning til af personlige årsager og som normalt ikke kan erstattes af en nyindkøbt genstand

lovforslag indebærer at genstande med personlige affektionsværdi som udgangspunkt er undtaget og kun kan tages i bevaring hvis de har en betydelig værdi

foreslås de så helt undtaget regeringen vil

ændringsforslag der er i overensstemmelse med det jeg lige har anført de øvrige forslag som indgår i l syv og firs er følgende ydelser til

nedsættes og adgangen til at blive indkvarteret i særlige boliger uden for asylcentre afskaffes desuden

skal det tillægges betydelig vægt i forbindelse med afgørelser om inddragelse af opholdstilladelse hvis flygtninge rejser på ferie i hjemlandet når de har oplyst at de risikerer forfølgelse og har fået opholdstilladelse på det grundlag og endvidere foreslår foreslår regeringen at ændre kriterierne i forbindelse med udvælgelsen af kvoteflygtninge således at der igen skal lægges vægt på den pågældendes mulighed for at blive integreret i danmark

vil regeringen tage en række andre initiativer der også retter sig mod at stramme op på vilkårene men som ikke kræver ændringer i udlændingeloven

statens betaling for transport til danmark af familiesammenførte flygtninge for det andet

vil regeringen afskaffe den ekstraordinære asylrådgivning og for det tredje

vil regeringen begrænse varigheden af opholdstilladelse til flygtninge

får konventionsflygtninge og udlændinge med beskyttelsesstatus opholdstilladelse i fem år og fremover vil det blive sådan at udlændinge med konventionsstatus bliver meddelt opholdstilladelse i to år med mulighed for forlængelse med to år udlændinge med beskyttelsesstatus vil blive meddelt opholdstilladelse i

år med mulighed for forlængelse med to år og udlændinge

med midlertidig beskyttelse der i dag meddeles opholdstilladelse i

år med mulighed for forlængelse i to år vil fremover blive meddelt midlertidig beskyttelse i

samlet set er det regeringens mål at initiativerne sammen med de initiativer som allerede er gennemført og de øvrige initiativer som regeringen vil tage skridt til fører til at antallet af asylansøgere i danmark holdes på et fornuftigt niveau så vi får mere luft til

integrere dem der allerede er her og det må søreme da være målet for os alle sammen danmark har et ansvar for

hjælpe mennesker på flugt og det gør vi bestemt også samtidig med at vi har et ansvar for at vort land

det er det ansvar som regeringen tager på sig nu jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og er naturligvis klar til at besvare alle de spørgsmål der måtte opstå både nu men selvfølgelig også senere i forbindelse med behandlingen og så vil der i øvrigt være en teknisk gennemgang af lovforslaget

har et mindre varigt behov for beskyttelse end

der får det der hedder konventionsstatus hvorfor fru minister er

mere midlertidigt for en syrisk kvinde der flygter fra krig end for en syrisk mand der flygter fra værnepligt hvorfor skal hendes børn stilles så meget ringere

tvivl om at spørgsmålet om familiesammenføringsregler også har en betydning for

er jo derfor at ikke blot danmark gennemfører opstramninger

familiesammenføringsregler men at jeg kan se at en række lande rent faktisk opstrammer

det er en ærlig sag at sige at jeg ønsker at begrænse tilstrømningen til danmark og

er ved at stramme op i familiesammenføringsreglerne

økonomien i danmark men jo i høj grad også det værdisæt det fundament som vi har bygget vort land på baggrund af og i og med at jeg jeg mener at antallet betyder noget så har jeg også en forpligtelse til at sørge for at der ikke kommer flere asylansøgere

jeg mener rent faktisk sat

et ansvar for ikke at bringe deres børn i den her

er personligt forfulgt eller ej og hvis man ikke opnår asyl i danmark

det vurderes at man kan rejse sikkert hjem

og derfor mener jeg selvfølgelig at det her vil have en effekt omvendt set vil jeg

det ville også være meget forkert og jeg vil selvfølgelig altid

på de gode forslag der måtte komme fra både den ene

af folketingssalen men som det ser ud for nuværende

om at få gennemført de opstramninger

bestemt og det har jeg også en formodning om at det

vi skal kunne følge med det skal vi både på den økonomiske front men det skal vi også